i den

suspension af forhandlingerne indtil de demokratiske rettigheder er

af optagelsesforhandlingerne med tyrkiet

den fjortende august

er hele pakken der gør at tyrkiet ikke længere egner sig til at være et land man skal forhandle med optagelse i eu om

nå

til

måtte være

vi har

for

de

to

for ufrivillig organtransplantation er

udenrigsministeren

kan vurdere

af menneskerettighederne i kina

er

at det

med

når

sige

parti

har fået nu

så at

del

regeringen

tror

det

civile ministre

vi skal give borgerne

efter dette

har vi

folketinget

synes

ned men jeg